samtykke fra forslagsstillerne foreslår jeg at beslutningsforslag nummer b fem og halvfems henvises direkte til finansudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

i antallet af sager jeg ser med meget stor alvor på den her type sager som kan få fatale konsekvenser almindelige borgere skal trygt og sikkert kunne færdes på de danske motorveje uden frygt for livsfarlige stenkast når man ser et så stort antal sager som vi gjorde sidste år

jeg ved også at rigspolitiet ser med stor alvor på den type sager og at politiet sidste sommer og efterår intensiverede monitoreringen på området markant transport bygnings og boligministeriet har i december to tusind og seksten på baggrund af bidrag fra justitsministeriet oplyst folketinget om antallet af

om stenkast fra motorvejsbroer af de besvarelser fremgår det bla

enogtredivete oktober to tusind og seksten var registreret en hundrede og otte og halvfjerds sager om stenkast og lignende fra motorvejsbroer og andre type broer i to tusind og femten blev der registreret en og tres sager

sager i august og september måned mens antallet af sager faldt i oktober måned to tusind og seksten efter de nyeste oplysninger som jeg mundtligt har fået fra

er det politiets klare vurdering at der over de seneste måneder er sket et fald i antallet af sager og selv om ét stenkast

ét stenkast kan være nok til at forårsage en meget meget alvorlig ulykke

synes jeg det er positivt at udviklingen går den vej det kan

noget at gøre med den monitorering som politiet har sat ind for at komme det her

men vi må konstatere at stenkast har bredt sig til hele landet ligesom bilafbrændinger er stenkast blevet en epidemi ministeren fortæller at stenkast fra motorvejsbroer er noget ministeren tager alvorligt og efter min mening bør der være hårdere straffe for at kaste sten mod biler

den fart en bil har bliver en sten der kastes mod en bil til et projektil stenkast mod biler kan give en straf

op til otte år for såkaldt hensynsløs

det samme som uagtsomt manddrab og hvis man kaster en stor genstand som man ved vil dræbe bilisten kan man blive dømt for forsætligt drab hvor strafferammen er livstid men problemet med den form for straf er at skaden skal være sket men det er ikke godt nok vi skal stramme loven så vi afskrækker unge fra at kaste

et lotteri hvor stenen rammer

det kan ikke være rigtigt at man kan gamble med folks liv på den måde og slippe ustraffet fra det vi kender alle den ulykkelige sag med det tyske ægtepar og desværre har det indtil videre ikke været muligt at finde gerningsmændene men der har været en lang række andre sager hvor der har været vidner for eksempel i en sag i nordjylland sidste år hvor der blev kastet med sten mod en ambulance der var ved at transportere en hjertepatient vidner så to sytten årige hvis herkomst politiet ikke vil afsløre kaste stenene og drengene erkendte efterfølgende at det var dem der stod bag episoden men de fortalte politiet at det var æbler de kastede med

kastet en genstand mod ambulancen vil ministeren arbejde for at gøre noget ved stenkast mod biler for eksempel ved at opsætte overvågningskameraer og sikre bedre belysning

jeg selvfølgelig lytte til det så får vi lige den udfordring at

er mig eller politiet der står for indretningen af de danske

veje og motorvejsbroer og derfor

at der ved flere episoder har været vidner der har set mulige gerningsmænd

indtil videre ikke er lykkedes politiet at pågribe gerningsmændene politiet kan heller ikke sige noget om hvorfor nogle uprovokeret kaster sten mod motorveje men det er jo ikke uvæsentligt

fra israel palæstina konflikten hvor stenkast er et symbol på oprør mod systemet eller hvorvidt der er tale om drengestreger foretaget af børn der ikke kan overskue konsekvenserne

er tryghed og sikkerhed for borgerne det har højeste prioritet og det gælder også dem der bor og kommer på

andre steder i danmark der skal et langt sejt træk til at normalisere christiania det tror jeg er

for enhver i efteråret satte christianitterne pusherne på porten og den kurs skal der holdes stædigt fast i hvis kriminelle rockere og bandemedlemmer skal holdes ude og det synes jeg er det allervigtigste narkobagmænd skal ikke have lov til at komme tilbage og drive forretning i pusher street eller de øvrige dele af christiania politiet har efterlyst en udvidelse af mulighederne for zoneforbud udvidelsen vil give mulighed for at udstedes zoneforbud til såkaldte løbere

og hashvagter som bidrager til at skabe utryghed det får vi jo så nu taget hånd om

iværksat en række tiltag for at at komme det dybt kriminelle miljø på christiania til livs og skabe tryghed i området der er opsat pullerter ved indgangene som styres af politiet de kan sikre politiet uhindret adgang til christiania

i området derudover er der udarbejdet en plan for etablering af bedre belysning for at modvirke

beboere og og besøgende så det er en kontinuerlig proces hvor politiet selvfølgelig skal ind og virke det er sådan

at politiet kan virke der og så må vi jo hele tiden tage en række tiltag der er nødvendige for at sikre

havde været en udvikling for et halvt års tid siden hvor christianitterne af egen drift ryddede pusher street for for hashboder men nu er vi imidlertid kommet i den situation at boderne er tilbage at hashhandelen er genoptaget at alt er ved det gamle

fuldstændig uacceptable tilstande som vi har været vant til på christiania

jeg synes jo at de konservative tidligere har haft rigtig mange gode forslag til hvordan man kunne sætte endnu hårdere ind blandt andet har ministeren sagt

lige inden justitsministeren blev justitsminister at der skulle

videoovervågning af pusher street

enig i det så sagde ministeren noget andet klogt

det jeg vil spørge ministeren om er hvornår skal vi rydde hele bulen dansk folkeparti er klar ministeren har fuld opbakning til at lægge en hårdere kurs på det her område

der er for køb og leje af

ikke bare lige sådan men hvis vi nu kan oversætte

vi i hvert fald skal sikre at vi får ryddet op i så kræver det nok en længere diskussion end jeg har mulighed for her men jeg er fuldstændig enig jeg mener stadig væk det samme som jeg gjorde dengang og derfor må politiet hele tiden følge det bliver der udfordringer er der steder hvor man ikke kan

er at der er kriminelle typer der tror de skal styre en bestemt del af vores land en bestemt del af københavn og derfor har jeg

hvis det bliver nødvendigt med yderligere tiltag og politiet siger at

så skal vi da tage de skridt der er nødvendige jeg skal ikke

skulle politiet vurdere at det er den bedste

at skabe sikkerhed og tryghed på så skal jeg garantere for

bakke op om det lige med det samme

politiet vurdere og jeg kan garantere at hvis det bliver nødvendigt så

fra rigspolitiet og det kan

skriftligt svar men det er jo ikke muligheden her i et mundtligt spørgsmål

skal finde os i i vold eller trusler

som samfund det må aldrig blive sådan at det er de kriminelle der sætter dagsordenen i et område og det er uanset om det er i korsør eller det er i odense eller det er i aarhus eller hvor i alverden

er henne hvis vi ser en tendens til det

skal vi sætte hårdt ind og vi skal dæmme op for de kriminelles adfærd

så de unge mærker at deres adfærd har konsekvenser vi skal vise de her unge mennesker at det kan betale sig at leve et liv uden kriminalitet og derfor

at spørgeren er er enig med mig i men de konkrete forhold ved motalavej og de konkrete indsatser

fuldstændig urimeligt at det kan hænge sammen

ved den omtale der har været af det i medierne

tale om meget unge mennesker på ja nogle steder står der ned

til tolv år og så tænkte jeg at så er det jo godt at dansk folkeparti sammen med de tre borgerlige partier der nu sidder i regering i sin tid fremsatte et beslutningsforslag om en ungdomsdomstol og om

ned til tolv år vi fremsatte ikke bare et beslutningsforslag vi fik jo også vores partiformænd

til at skrive en fantastisk god kronik synes jeg i i berlingske tidende i to tusind og fjorten hvor man uddybede det her synspunkt og i dansk folkeparti mener vi det samme som vi gjorde i to tusind og fjorten om det her vigtige spørgsmål vi er klar til at komme i gang vi er helt klar til at komme i mål med det her så mit spørgsmål skal egentlig være ganske simpelt

der ligger et udkast

bureaukratisk system i gang jeg tror spørgeren og jeg er enige om at det

sætte børn i fængsel som der helt sikkert vil komme en

det handler om at der er konsekvens jeg har givet det eksempel med de her tolv årige gutter skulle møde nogle weekender på brandstationen og vaske biler det kan vi ikke i dag og derfor har vi brug for et sanktionsregime der gør at man kan sætte den slags

for noget tid siden har udtalt at han har forsøgt at kontakte politiet men at de ikke ønsker at komme

det er der så flere kilder blandt andet også nogle lokale erhvervsdrivende der også siger jeg håber ikke at det er ved at blive sådan i danmark at politiet ikke kan rykke ud i

områder det har vi jo set en masse eksempler på i sverige hvor der er over halvtreds områder hvor politiet ikke rykker

jeg nu får det skriftlige spørgsmål fra

virksomhederne i øjeblikket siger de at deres største udfordring er at finde den rigtige arbejdskraft og det er ikke bare sådan en københavn

arbejdsudbud og derfor skal vi være klar til at kunne håndtere en situation

der er måske nogle økonomer der har én definition af hvad de mener der er klogt men jeg tillader mig politisk at have en anden definition den økonomiske definition er at hvis det går

så må man sætte en bremse på

det synes jeg er en forkert tilgang min tilgang er at sørge for at arbejdsudbuddet bliver større er at forsøge at lægge en model frem der gør at flere vil tilbyde deres arbejdskraft det er at sørge for at nogle flere af dem der står uden for arbejdsmarkedet kommer ind på arbejdsmarkedet det er at sørge for at nogle flere af

flertal i folketinget i går havde lejlighed til at stemme regeringens forslag igennem der giver en jobpræmie målrettet de kontanthjælpsmodtagere der har været længst tid

får en ekstra tilskyndelse det kan gøre at nogle af dem vil vælge et job der ligger

at sige godt nok er det ikke mit ønskejob men nu

det sidste skub der får folk til lige at stramme deres

for at øge arbejdsudbuddet hvilket gør at vi så kan undgå

at det måske især er uden for københavn og aarhus at man oplever at der er mangel på specifikke former for arbejdskraft ikke alle former for arbejdskraft men inden for specifikke sektorer er det endog ret vanskeligt at finde

vil jeg altså bare lige minde finansministeren om at vi jo har fremlagt et forslag

flaskehalsudspil og initiativer som vi kan tage hvis det er sådan at regeringen ønsker at gøre det her i salen har statsministeren jo også tilkendegivet

fortsat holder fast i men når spørgsmålet om

relevant og når de tidligere overvismænd

i jyllands posten i sidste uge siger at hvis man står på randen af en overophedning er det mest virkningsfulde indgreb at reducere væksten i de offentlige

bare forstå er det sådan ud fra en betragtning om

og til gengæld holder igen med hvor meget det offentlige bruger eller rettere sagt hvor meget væksten i det offentlige forbrug skal være

er faktisk det som sagkundskaben og svaret på spørgsmål to hundrede og en og fyrre til

asylansøgere i arbejde det lyder jo også klogt og fornuftigt men

regeringen har sagt at vi til efteråret vil komme med et udspil omkring en jobreform to altså lavere skat på arbejde

vi kan tage vi synes jo egentlig har fået en relativt pæn modtagelse

både i erhvervslivet økonomer men jo også for så vidt også af regeringen men hvis regeringen for alt i verden vil tænke i skattelettelser

godt blive en lille smule bekymret i forhold til

til i højere grad at kunne tage de stillinger der er der er jo stadig væk i øjeblikket en arbejdskraftreserve

direkte initiativer som jeg har nævnt her plus ved at lave en

der fra og med to tusind og atten ikke være tale om faste bevillinger fra puljen til center for landdistriktsforskning

beslutning der er fuldstændig i overensstemmelse med regeringens

om at skabe vækst og udvikling i hele landet væksten og udviklingen skal blandt andet ske ved at fremme forskning og formidling af ny viden og indsigt der kan bidrage til at løse nogle af

blandt andet i forhold til at skabe et danmark

i landdistrikterne alle midlerne fra bevillingen til centeret bliver således omlagt til de åbne ansøgningsrunder under landdistriktspuljen her kan centeret søge tilskud til deres aktiviteter på lige fod med andre aktører så derfor forstår jeg

relativt svært at være imod der var i sytten afsat to million kroner af landdistriktspuljens midler til projekttypen forsknings og informationsprojekter gennem åbne ansøgningsrunder det

to million kr som vi har til et forskningsprojekt men så viderefører vi også en fast bevilling til center for landdistriktsforskning med en million

million kroner på området vi brugte to million kroner i to tusind og seksten og der var ikke afsat midler til projekttypen forsknings og informationsprojekter

set et løft af området og derfor mener jeg at det er en rigtig prioritering for landdistrikterne og

landdistrikterne jeg mener at vi nu kan regne med at omlægningen af puljens forskningsmidler til de åbne runder vil øge konkurrencen og dermed også kvaliteten

at skabe ny viden og bidrage til den samlede forskning

det er alle sammen dejlige steder at være men der er kæmpestor forskel på hvad man beskæftiger sig med i det daglige

eller man bor i en storby

negative effekter af centraliseringen man læser om de problemer det giver når man ikke kan få et realkreditlån til sit hus fordi realkreditselskaberne ikke låner ud i den del af landet

de negative konsekvenser ved skolelukninger man læser negative konsekvenser når den lokale brugs ikke længere kan finde økonomi til

at være til stede når de små samfund langsomt lukker

effekt i ens arbejdsliv hvis man til daglig beskæftiger sig indgående med de udfordringer som vi har i de tyndtbefolkede områder

derfor jeg mener det har en selvstændig værdi at center for landdistriktsforskning ligger i esbjerg

det er afgørende for mig at de mennesker som beskæftiger sig med de negative konsekvenser af centraliseringen og som beskæftiger sig med at give os her på christiansborg viden om

rent faktisk er rodfæstet i lige præcis de tyndtbefolkede områder er ministeren enig med mig i at det er en selvstændig værdi

en forbindelse til det område som de forsker i

den regering og der må man jo

der kommer noget ordentlig forskning ud af det og jeg er helt sikker på at center for landdistriktsforskning sagtens vil kunne vinde en pæn del af den åbne pulje

det kan sagtens være at esbjerg vinder de penge for de er smadderdygtige og det kan være at center for forskning i turisme på bornholm vinder

der skal forskes i landdistrikter og det skal gøres af de mennesker

det kan meget vel være at esbjerg vinder den konkurrence

få pengene udbetalt

den her regering budgetterer med et øget offentligt forbrug

som vi har været inde på før og ikke alene budgetterer vi med det vi er også nødt til at se på de faktiske tal

på to hundrede og to og fyrre milliarder danske skattekroner

er mangler er at gøre tingene klogere og det er det arbejde som regeringen har sat

så vi ikke spilder skatteydernes penge

for at holde det nuværende serviceniveau for at gøre det en lille smule simpelt

kan man sige at hvis vi derhjemme har en udgiftsstigning

kun har en lønstigning på nul

så ville vi jo være nødt til derhjemme at skulle finde nogle kompenserende besparelser for at løfte det ekstra

vi ved jo rent faktisk at der kommer flere ældre vi ved der kommer flere børn frem til to tusind og fem og tyve og det er i den periode regeringen

vælger en politik som vil betyde fjorten

og dermed sekstentusind færre i den offentlige sektor så kan ministeren ikke i det mindste anerkende at der er brug for en vækst på nul procent og ikke nul

flere børn og kan ministeren pege på hvor

de sekstentusind færre offentligt ansatte

set også var det der blev sagt i spørgsmålet det er

det er godt så er vi i hvert fald enige så langt

blot for at kunne holde det serviceniveau der er i den offentlige sektor nu

er det da nærmest helt komisk at ministeren ikke vil anerkende at det betyder at der rent faktisk skal laves besparelser

borgernære velfærd ude i kommunerne sekstentusind færre offentligt ansatte betyder altså nedskæringer ude

en realvækst i det offentlige forbrug på nul procent af vores samlede produktion

bare indrømme at når man tidligere

procent og nu kun løfter

er der færre penge til offentligt forbrug ja eller nej det kan man svare på ganske enkelt ja eller nej er der ikke færre penge til offentligt forbrug nu end der var tidligere

der nu

hvis man havde en større stigning det er klart at der

om en lavere stigning er der færre

samme udgiftsniveau jeg synes det er

at følge demografien så betyder det jo at der vil være færre til at passe flere ældre der vil være færre til at være i klasserne ude i folkeskolen

men problemet er stadig væk bare

for

få tilført midler det står

også i regeringsgrundlaget og det står vi selvfølgelig også ved derfor

forudsætningen for det her spørgsmål forkert det vi til gengæld har er ambitioner om en god folkeskole

det er vigtigt at have et godt sundhedssystem det er vigtigt at have et socialt sikkerhedsnet

vi samtidig vil er at udvikle den offentlige sektor

for at der ikke spildes penge på bureaukrati

gode initiativer til at vi kan sørge for at bruge pengene

at man kan gøre tingene klogere at man kan gøre dem smartere

man kan lade være med at spilde penge i det offentlige det lyder jo nærmest som om

har meget meget stor mistillid til dem der

skal forvalte de penge ude i kommunerne og regionerne for der bliver tilsyneladende spildt en masse penge og man er ikke særlig effektiv

ministeren har jo tidligere ment at man sagtens kunne undvære tredivetusind uden

vil jeg da gerne vide om om ministeren stadig væk er af den opfattelse

ministeren så også mener at der heller ikke er en sjæl der vil mærke at der nu vil være sekstentusind færre offentligt ansatte frem mod to tusind og fem og tyve

bliver lyden så højere ja det

flere ældre og flere børn så i øvrigt kun vil give dem syv og halvfems kr hvor man måske før har

at man ikke fremover vil bruge så mange penge på de offentlige udgifter på vores hospitaler daginstitutioner og folkeskoler som man har gjort

set bare sige hvad der står i regeringsgrundlaget

procent i realvækst i det offentlige

den nederste bruger man nul procent hvor er der flest nye penge til det offentlige forbrug i de her to kurver i den øverste eller i den nederste

så kan man se at der kommer flere og flere penge år for år

som det skatteglade parti

nu altså ikke have gået mange år i skole for at finde ud af

det var præmissen i spørgsmålet

vi ønsker ikke nedskæringer med det regeringsgrundlag vi har for der er en offentlig forbrugsvækst sådan som herre

med den tegning han var så venlig at tage med

leve op til det serviceniveau der er

skulle vi ikke se at

det viser både dansk men også international

ikke så underligt at ledige også kigger på hvor meget de får ud af at komme i job det er jo netop også derfor det altid skal

tage et job jeg vil ikke i dag stå og oplæse hele den

vil gerne fremhæve to af de mest centrale resultater på kontanthjælpsområdet har blandt andet sfi og også vismændene dokumenteret at der er positive beskæftigelseseffekter ved de lavere ungesatser tidligere vismand michael rosholm og rockwool fondens forskningsenhed har ligeledes dokumenteret positive beskæftigelseseffekter af den tidligere starthjælp konkret i forhold til indførelse af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen er det endnu for tidligt at konkludere noget endeligt om effekten men vi ser nogle indikationer på at jobreformen kan have haft en positiv virkning for eksempel kan vi se at andelen af personer med småjobs er steget med omkring fem og tyve procent fra april til september to tusind og seksten antallet

er samtidig faldet med fem tusind to hundrede fuldtidspersoner siden april to tusind og seksten hvor jobreformen trådte i kraft det er er superglædeligt

sige at de styrkede økonomiske incitamenter selvfølgelig ikke er hele forklaringen udviklingen skal naturligvis også ses i lyset af andre gode resultater som understøttes af regeringens politik den positive udvikling på arbejdsmarkedet og opbremsning i antallet af asylansøgere det understregede jeg også i forbindelse med den pressemeddelelse om det seneste fald i antallet

ikke dengang og det kan de heller ikke nu

de her fakta rent faktisk skyldes

og fem og tyve timersreglen eller kontanthjælpsloftet selv berlingske havde den fjerde januar

da man gik dem lidt på klingen kunne de heller ikke bevise

at det skyldes det ministeren holder stadig fast

og fem og tyve timersreglen virker ministeren sagde det i januar og nu siger ministeren det igen jeg er bare nødt til at sige at jeg

virker men hvad er det for

fakta som ministeren bruger hvem har lavet dem hvor kan vi finde dem er der andre end ministeren der siger det jeg hører det ikke ikke engang beskæftigelsesministeriets egne embedsfolk

de her tal er på grund af

fakta hvad er det helt præcis der gør at ministeren så hårdnakket kan påstå at kontanthjælpsloftet og to

i løbet af to tusind og seksten jeg noterer mig også at vi for eksempel kan se at personer

småjobs er steget med de her fem og tyve procent fra april til september to tusind og seksten men når det er sagt er

vi har en minister der rent faktisk forstår at det skyldes

og fem og tyve timersreglen

danmark er nødt til sige til ministeren

og forlange af ministeren at ministeren må fortælle hvorfor ministeren siger det her

yderligere så der nu er fem tusind to hundrede fuldtidspersoner færre end i april

vi har samtidig indikationer på at en del af faldet

skyldes jobreformen som jeg nævnte

personer med småjobs er steget med omkring fem og tyve procent fra april til september to tusind og seksten der er endnu ikke foretaget en effektanalyse af det nye kontanthjælpsloft og vi kan derfor heller ikke med sikkerhed sige hvilken effekt kontanthjælpsloftet har haft men vi ved jo som jeg også nævnte før at der generelt er evidens for at økonomiske incitamenter bringer ledige hurtigere tilbage i job det er der reelt

ikke noget mærkeligt i det viser erfaringer

har ikke været minister men min mave bliver heller ikke mindre kan

jeg da sige det kan man sikkert også se

egen propaganda frem og påstår endnu en gang at at det her med to hundrede og fem og tyve timersreglen og

kommet frem og hvem har lavet de der fakta som ministeren

man tager simpelt hen to måneder man tager april og man tager november

imellem det er fuldstændig ligegyldigt og så går man ud og siger se hvad vi sagde vi har ret

med til at gøre at der er flere mennesker der får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller

til uddannelsessystemet det alt sammen noget der er med til at sikre at der er flere mennesker der bidrager til samfundet i bund og grund er det noget som

har kæmpet for igennem mange år og som burde være

sætte vores samfundsværdier under pres

vi lever i et land med ligestilling mellem kønnene

i danmark har det sådan at piger og drenge og kvinder og mænd

omgås på tværs af kønnene uanset om det er på jobbet i skolen eller når man dyrker idræt eller andre fritidsaktiviteter og jeg mener derfor også at det er en helt forkert praksis når man i nogle kommuner har lokale svømmeklubber

der arrangerer kønsopdelt svømmeundervisning og i det hele taget også at

men jeg mener så ikke at det bedste er

lovgive på det her område og det er også det jeg har sagt hele vejen

stå på det danske værdisæt og det frihedsfundament som vi har bygget danmark på

har et forsvar imod

noget som kønsopdelt svømmeundervisning

ikke bare skubber lovgivningen foran sig det er

tage debatten og at den kan være ubehagelig men jeg mener rent faktisk at

det danske værdisæt står stærkest hvis vi

den opgave

det kan være en kæmpestor fordel at kunne svømme hvis man bor i danmark men man kan ikke med mening bo i danmark

stærkest ved at man tager de her debatter lokalt og at

man man siger nej til det uvæsen som kønsopdelt svømning er efter min mening

forkert i forhold til synet på

målrettet kontrolindsats på udlændingeområdet det er i øvrigt

det undrer nok ikke så mange at det var i i den forbindelse

sker nu er at vi etablerer en ny national id enhed

et kvalitetsløft i forhold til identifikation af udlændinge

kan fremsætte et lovforslag om at udlændingemyndighederne i langt videre omfang

skal have mulighed for at optage og også opbevare og anvende biometrisk

udlændinge der kommer til danmark men det er altså alt sammen noget vi har aftalt sammen med dansk folkeparti og der

tak for at dansk folkeparti altid bakker op når det er

at man er homoseksuel eller statsløs man kan lyve om at man er politisk forfulgt eller på anden måde opdigte en historie der gavner ens asylsag og som de danske myndigheder ikke har mulighed for at kontrollere fordi de ikke kan fastslå asylansøgerens identitet

hvor mange asylansøgere der kommer til danmark uden identifikationspapirer men vicepolitiinspektør claus birkelund fra

nationalt udlændingecenter skønner at det kun er hver fjerde asylansøger der kan fremvise id papirer i form af et pas eller noget tilsvarende det vil sige at ifølge vicepolitiinspektør claus birkelund har fem og halvfjerds procent af asylansøgerne ikke deres papirer i orden og der kan være god grund til at det er et udbredt og stigende problem fordi situationen er den at langt de fleste der kommer til eu i dag er migranter fra nordafrika

vil opholde sig lovligt i et eu land end at blive sendt tilbage til deres eget land eller fordi de håber på at kunne lyve sig til asyl udlændingestyrelsen fører ikke statistik over hvor mange asylansøgere der dukker op uden et eneste stykke papir men det gør myndighederne i norge

procent af tilfældene har asylansøgerne ikke papirerne i orden når de kommer til norge vil ministeren sørge for at der bliver ført statistik over hvor mange asylansøgere der kommer til danmark uden at have papirerne i orden ligesom

tapper vi jo mobiltelefonerne for oplysninger i ret stort omfang

hele spørgsmålet

boner ud til at være ældre end atten være relativt højt fordi vi tester

millioner asylansøgninger som udgangspunkt kan jeg kun bifalde at danmark modtager langt færre asylansøgere end i to tusind og femten problemet er bare at tyskland modtager seks ud af ti asylansøgere og når de så har fået asyl kan de efter en årrække rejse hvorhen de vil på grund af eu reglerne derfor er det vigtigt at eu og det vil sige også danmark gør en ekstra indsats og har fokus på papirløse asylansøgere

bliver fri bevægelighed for de mennesker der er kommet hertil så jeg er fuldstændig enig i

man opruster i forhold til id kontrol men

eu for det det er faktisk et af de steder hvor man

ikke udvikler sig til en social union og det princip arbejder regeringen i mange sammenhænge i europæisk regi for at fastholde på studiestøtteområdet har regeringen inden for de seneste år afgivet indlæg i sager ved eu domstolen til støtte for blandt andet nederlandene og luxembourg derfor vil jeg gerne understrege

deler spørgerens optagethed over det stigende antal eu borgere

derfor af den grund ser regeringen i øjeblikket på de engelsksprogede erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser hvor der er en stor koncentration af eu eøs borgere jeg vil her i foråret indkalde su forligskredsen til en drøftelse af den årlige afrapportering om udviklingen i antallet og her vil jeg blandt andet i forlængelse af v halvtreds

jakob engel schmidt som ordfører

at det spørgsmål jeg stillede til ham om hvad man ville gøre

kontakt dernedtil han henviser så også til en udtalelse fra kansler merkel

man var nødt til at se på

konkret svar hvad agter ministeren fremadrettet at gøre

at det problem vi diskuterer stammer fra en dom tilbage tusind og tolv som ændrede det vi mente var retsstatus på det her område

kunne give udtryk for at man aktivt vil arbejde for at nå tilbage til en

i forhold til at komme her som som ung fra eu og tage en uddannelse som svarede til

mine bestræbelser går på i første omgang er at holde den ramme sammen med forligskredsen som er aftalt

det her og de tiltag kan i sagens natur jo kun være nationale de

de videregående eu perspektiver arbejder den her regering for at eu ikke skal udvikle sig til en social union

jeg hører ministeren antyde at man måske vil gøre noget men hvad påtænker man rent faktisk at gøre hvad for et anbringende vil man komme med over for eu i forhold til at få det her

kunne fortælle at de på hendes afdeling for nylig havde havde skullet sende en række vigtige blodprøver fra syge børn til en kompliceret analyse på rigshospitalet men at disse prøver ved ankomsten var optøede og ubrugelige på grund af for lang leveringstid

jeg mener at det grundlæggende er spild af ressourcer når vigtige forsendelser med for eksempel blodprøvesvar ikke bliver leveret til tiden og derfor bliver ubrugelige det er både et problem for patienterne som

i bedste fald skal have gentaget deres blodprøver

også kan opleve unødige forsinkelser

det er også et problem for hospitalerne som oplever at de ikke kan levere den nødvendige kvalitet til patienterne

bruger unødige ressourcer på at gentage prøvetagning og så videre regionerne

skal selvfølgelig sikre at eventuelle forsinkelser ikke går ud over patientsikkerheden

også at postnord tager problemet alvorligt og jeg hæfter mig ved at driftschefen i postnord i forbindelse med den omtalte sag har udtalt at postnord er i dialog med

andet region nordjylland om forsinkelserne

skal finde en tilfredsstillende løsning på problemerne først og fremmest

men jo også for at mindske

i vores sundhedsvæsen forbliver på et meget højt niveau og ikke bliver svækket med baggrund i den postaftale der er altså jeg må tolke ministerens svar

med det store ansvar for at sikre vores hospitalsvæsen

gjort for at tale alvoren op sådan at parterne kan forstå at den her del af det danske samfund skal fungere ellers går det ud over ikke bare

eksemplet her illustrerer

til postnord og så ved jeg at transport bygnings og boligministeren gennem trafik bygge og boligstyrelsen netop følger meget meget tæt op på om postnord overholder den aftale

dag til dag levering af pakker

det mente ministeren skulle sendes over til

det var derovre i det ressort det lå nej det her drejer sig om det danske sundhedsvæsen og i det her tilfælde

kvaliteten af behandling og patientsikkerhed bliver svækket derfor bliver jeg nødt til at spørge en tredje gang hvad har ministeren gjort for at tale alvoren ind i den her sag hvad har ministeren gjort for det danske sundhedsvæsen

fingeren på lige præcis det der er løsningen på den problemstilling

dag til dag levering af pakker og det er en del

der var svaret tak dag til dag levering er et produkt som postnord tilbyder kunderne og det er jo det tilbud

utilfredsstillende at vi har en regering der ikke prøver

samordne en alvor for hvordan vores land skal hænge sammen det her drejer sig om sundhedsvæsenet og derfor har jeg en klar forventning om at sundhedsministeren indadtil i regeringen har været med til at fremhæve den problemstilling som går ud over behandlingen på sygehusene

da også at regionerne sammen med postnord eller andre leverandører finder en løsning på det problem med at få pakkerne frem til tiden og der er aftalen

med dag til dag levering så det synes jeg absolut ikke er ansvarsforflygtigelse det er bare at pege på hvor løsningen er

kan få den relevante behandling

og rådgivning og det er regionerne der er ansvarlige for at sikre en tilstrækkelig kapacitet til at udrede patienter hvor der er mistanke om en demenssygdom og det forventer jeg selvfølgelig at regionerne lever op til derudover

har vi fra regeringens side sammen med blandt andet

dansk folkeparti og de øvrige satspuljepartier særlig fokus på demens og det er derfor vi samlet har lavet en aftale hvor vi har afsat

initiativer som fokuserer på at styrke kvaliteten og netop sikre en større ensartethed i udredningen af mennesker hvor der er

hundrede og fem og fyrre million kroner til at regionerne samler udredningen af demens på et færre antal tværfaglige udredningsenheder det har vi blandt andet gjort med afsæt i sundhedsstyrelsens faglige oplæg

der måske gør størst indtryk er når vi ser de her dokumentarer om mennesker som lever i det

det er uacceptabelt men så skal der bare mere handling med og jeg er godt klar regionerne har et ansvar men regeringen er jo ligesom tovholder på det hele og derfor er det utrolig vigtigt

invaliderende det er ikke kun for den der er dement

nu ville være rigtig dejligt hvis man kunne komme

nu skrider vi til handling nu nu sker

nu vil vi følge op på det nu vil vi stramme nogle ting i forhold

sker i tide jeg synes jo det er meget tankevækkende at man kan se at vi på meget store

hospitaler i danmark har meget meget lange ventetider det er

synes det er fuldstændig uacceptabelt også i forhold til at vi ved at demens og det at man ikke bliver udredt

de pårørende og vi ved at man ikke kan sætte behandling i værk

prioriteret til at netop regionerne samler udredningen af demens på et færre antal tværfaglige udredningsenheder

vil være løftestang for at man får nogle mere smidige forløb og dermed også nogle

det er sådan i dag at demensudredningen er organiseret på tværs af landet altså der er sammenlagt omkring tredive enheder som udreder mennesker

vi ved jo godt at udviklingen

således at der kommer flere og flere demente i danmark det er ikke noget vi kan undgå men det er noget vi skal håndtere og det skal vi jo håndtere bedst muligt primært for den der er demensramt men også for de pårørende til vedkommende så hvordan

er blevet tilrettelagt og oplevet meget forskelligt på tværs af regionerne og og det her med nu

gå til det nye regime som vi har aftalt netop at man organiserer demensudredningen

medført en mere ensartet kvalitet og flere udredte patienter årligt det har vi specifikt set nu fra region hovedstaden og selvfølgelig kommer de øvrige regioner også til

har fundet opskriften på det så derfor forventer jeg sådan set og det

mit klare svar at regionerne samarbejder både med hinanden men jo også med de private leverandører om at få nedbragt ventetiden for eksempel ved at tilbyde patienter udredning de steder i landet hvor der så er er plads og hvor der kunne være et overskud

jeg er meget tilfreds med at det i efteråret lykkedes os

at sikre finansieringen til en historisk stor investeringsplan for

det danske skattevæsen som har været nødlidende igennem en årrække også under den den tidligere regering

sikre at skattevæsenet har et ordentligt grundlag for at opkræve og kontrollere skattebetaling

gæld og vi investerer derudover i et nyt inddrivelsessystem og et nyt toldsystem som vi skal have som følge af ændringer af eu regler for opkrævning af told men som jeg har sagt offentligt

i folketingssalen til herre jesper petersen tager jeg gerne en konstruktiv dialog med socialdemokratiet om hvordan vi skaber endnu bedre rammer for fremtidens skattevæsen

den korrekte skattebetaling så jeg udelukker ikke at der er behov for

ud over den kæmpestore check vi har besluttet at tilføre skattevæsenet til

noget yderligere den diskussion går jeg gerne ind i men men det er en diskussion som jeg tror vi skal tage

ikke i sig selv er god det er den og vi medvirker i den men det er jo at vi fik en blank afvisning

at investere mere i at styrke de indsatsområder som det hedder i skat hvor man altså sørger for at holde øje med at virksomheder betaler den moms og skat de skal at der ikke foregår social dumping på arbejdsmarkedet og at man ikke kan flytte sine penge i skattely uden at skattemyndighederne er vågne og så videre vi kan jo se at der er rigtig mange områder er behov for at styrke den indsats

det krav til regeringen i de forhandlinger men blev jo fuldstændig råt afvist og det synes jeg godt skatteministeren må bekræfte her altså at vi havde de forhandlinger og at det var vores ønske at man styrkede indsatsområderne men

regeringen på det tidspunkt ikke var indstillet på

det er en historisk stor saltvandsindsprøjtning og når vi ikke kunne gå videre i efteråret

milliardindsprøjtning skal finansieres vi skulle finde pengene og det var ikke muligt at finde flere penge

tage de drøftelser der måtte være om yderligere ønsker med socialdemokratiet

der er behov for at styrke vores skattevæsen eller om man hellere vil bruge pengene på noget andet og det var det regeringen valgte på trods af at vi

ønske om at styrke skats indsatsområder og fordi regeringen

er vi nu kommet med et omfattende udspil til hvordan vi mener at man kan styrke skattevæsenet og det håber jeg at vi kan bruge til

regeringen med på faktisk at lave en styrkelse på nogle af de områder jeg har nævnt her

tillid til at skattevæsenet fungerer som

regeringsmagten og nogle af de socialdemokratiske skatteministre

at man havde besluttet sig for at tilføre ekstra syv

til at ansætte tusind ekstra folk i skattevæsenet det havde gjort min opgave som skatteminister i den her regering

som den desværre er på nuværende tidspunkt men lad os lægge det til side og fokusere på

vi får genskabt tilliden til vores skattevæsen og der diskuterer jeg gerne om

meget store problemer med skattely med social dumping og

for få medarbejdere til at kontrollere

i efteråret vi er meget glade for at være med og det skal nok blive rigtig godt men vi er langtfra i mål og derfor

er det her et rigtig vigtigt spørgsmål vi kan ikke

vi har gjort noget på det ene område når resten stadig sejler og derfor har vi bare brug for at regeringen også på det her område modsvarer det og siger vi vil gerne ansætte

om at folk ikke kender reglerne et spørgsmål om at de bevidst bliver omgået og derfor har vi brug for at styrke skat på de

sige noget om men jeg kan sige

de yderligere ansatte og ressourcer som man vil bruge

jo på virksomhedsområdet at man kan se

internationalt og komplekst og det kræver simpelt hen at man er villig til at have de medarbejdere og de dygtige folk i skat der skal til for at man kan afdække de her sager og sørge for at skatten kommer ind som den skal

vores fællesskab ikke bliver snydt og at lovlydige virksomheder ikke bliver udkonkurreret på urimelig vis

skatteministeren var lidt mere fremme i skoene end bare henviser til at der også kommer en anden gang hvor vi kan diskutere

det er ikke sådan at man bare politisk kan beslutte sig for at bruge pengene og ansætte medarbejderne og så fungerer tingene

siger jeg bare i al stilfærdighed lad os få gennemført den her investeringsplan lad os tage en god og konstruktiv

muligt og den diskussion går jeg konstruktivt ind i med det kongelige danske socialdemokrati

i den ideelle situation burde betale og det de rent faktisk betaler

og derfor er et skattegab som udgangspunkt også et tegn på at der er et

at der eksisterer en oplevelse af at man som virksomhed kan blive opdaget i skattesnyd da det fremmer lysten til at overholde reglerne jeg må dog samtidig sige at det er vigtigt at vi finder balancen mellem på den ene side ønsket om kontrol og

for virksomhederne og derfor har vi i danmark valgt at basere vores skattesystem på

det synes jeg grundlæggende er fornuftigt tilliden ud over det meget dansk bidrager nemlig til at særlig

i forhold til afregning af deres moms

det gør man ikke på at lave papirarbejde

den skat de skal samtidig

er det et godt grundlag for for retssikkerheden men vi skal

tiden se på om balancen er rigtig og i den forbindelse vil jeg gerne bemærke at danmark i de internationale undersøgelser om momsgabet altså ligger i den bedre halvdel

selv i et fuldstændig gennemkontrolleret samfund vil der altid være nogle som ikke har forstået reglerne eller bevidst forsøger

det vi har som fælles udfordring er jo hvis den almindelige borger ikke har fornemmelsen af at der faktisk bliver betalt den skat

eller at nogle af de rigeste har mulighed for at slippe hvis de har de dygtige advokater ansat så holder man op med at være så glad for at bidrage til fællesskabet og det undergraver jo både finansieringen af vores velfærdssamfund og i øvrigt vores lyst til at betale og bakke op

en lille smule bekymret når skatteministerens svar til at der er fem og tyve milliard kr

ligger rimelig godt

til de mange mennesker der tænker at virksomhederne burde betale

spørgsmålet til skatteministeren nemlig om ikke det er problematisk at det er så højt

så i øvrigt får sagt at man faktisk gerne

ansat i skat som kan sørge for at der er mindre forskel

tusind mennesker ansat til at udføre kontrol i skattevæsenet og et samfund hvor vi har regler og bureaukrati som gør det umuligt eller meget meget svært og dyrt at drive virksomhed og

i vores samfund så det ønsker jeg ikke men selvfølgelig er det da et problem og jeg arbejder også for

et bedre skattevæsen end det vi har i dag det er fordi vi gerne

de ting man ved skal inddrives det er også et problem hvis virksomhederne tror at de aldrig bliver opdaget

der er ikke stor nok risiko for at man bliver opdaget

være rigtig påpasselige med

når de ikke er sikre på at der bliver sørget for at alle andre også gør det

når skatteministeren siger at skatteministeren gerne vil minimere skattegabet

bare at vi siger hvad så med vores forslag om at ansætte nogle folk til at være med til at kontrollere det her

skatteministeren jo pure afviste i efterårets forhandlinger

at blive enige om at bruge syv milliard kroner og ansætte to tusind ekstra medarbejdere det er

spørger ind til nemlig at mindske skattegabet

kan man gøre ved den investeringsplan vi har lagt frem det kan man gøre ved

det tager jeg gerne en politisk diskussion

at skatteministeren er enig som jeg hører det i at det er et problem at skattegabet er så stort som det er knap fem og tyve milliard kr og på den anden side siger skatteministeren at

så gør man livet besværligt for

at det er et problem for alle de lovlydige skattebetalende lønmodtagere som forventer at der er

ordentlig opkrævning af den skat som virksomheder og alle mulige andre skal betale hvis det er at man ikke gør alt hvad man kan for at kontrollere og opkræve det som folk retmæssigt rent faktisk

begår beklagelige fejl ikke med vilje men ved et uheld fordi vi politikere socialdemokratiet mit parti venstre og en række andre partier i folketinget har skabt nogle meget meget komplicerede skatteregler som vi efter min opfattelse har en forpligtelse til en gang imellem at

men hvis vi også skaber et system hvor vi for

at fjerne skattegabet også går efter dem der kommer til at lave en fejl ved et uheld fordi vi har komplicerede regler så ender vi med at få et kontrolregime som samfundsøkonomisk

vismændene har lavet en udmærket rapport om det eller en casestudy på det for

lillebitte smule vi skal gå efter svindlerne

dem der begår en fejl ved et uheld og når det er små beløb skal

opkræver otte og tredive gange sin egen løn det har vi jo fået oplyst af skatteministeren i et svar til folketinget hvad er så logikken i ikke at investere i nogle flere kontrollanter der kan sikre

de betaler og hvad de også omvendt får tilbage

mellem den faktiske saldo hvor skatteindtægterne kommer ind og den strukturelle saldo

som indgår i den investeringsplan som vi aftalte

jo ikke det problem vi har lige nu det problem vi har lige nu er at folk derude

ikke er sikre på at alle

hen fordi der ikke er nok folk ansat til at tjekke

ansætte nogle folk som jo i øvrigt tjener deres løn ind

set ikke fordi vi er begyndt at bruge de penge endnu

tilliden til skat det er vigtigt at virksomhederne har en opfattelse af at man rent faktisk kan blive opdaget

at tilliden til vores fælles skattesystem kommer op at stå igen og det er det vi opfordrer regeringen

andet socialdemokratiet så er der diskussionen om om vi skal gøre noget mere og og den diskussion går jeg konstruktivt ind i den går regeringen konstruktivt ind i men vi skal finde en finansiering af

tjene sig selv ind eller tjene otte og tyve million

ansætte tusind eller to tusind eller titusind

propper den ned i økonomiske regnemodeller eller man

et skattevæsen vi kan stole på titlen

vil gerne helt generelt oplyse om sagsprocessen i sagen inden regionsrådet træffer afgørelse skal kystdirektoratet komme med en indstilling til regionsrådet om de kysttekniske aspekter kystdirektoratet skal også træffe afgørelse vedrørende klitfredningslinjen hvor kystdirektoratet er myndighed regionsrådet skal i forhold til råstoftilladelsen følge kystdirektoratets indstilling om vilkår eller forbud og jeg er blevet oplyst om at region nordjylland afholdt besigtigelse på løkken strand sammen med ansøger kystdirektoratet og hjørring kommune den femtende februar to tusind og sytten kystdirektoratet har oplyst at en indstilling

man om sommeren sætter hvide sommerhuse ned på stranden

her i efteråret meget meget besværligt at få dem fjernet fordi der

kan komme til nytte andre steder

vil jo være rigtig rigtig godt når naturen nu har fundet på at aflejre så meget sand

kan bruges fornuftigt andre steder

man graver et hul i stranden eller noget som helst andet

håber jeg ministeren er klar over og måske giver

vi har et ønske om at der ikke skal være problemstillinger omkring

jo også derfor at forskellige aktører

at finde en løsning på det så glæder det mig at herre bjarne laustsen har den her meget progressive tilgang til brug af

at han vil give videre også til andre medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe når vi taler om det der foregår

for meget det her er faktisk et problem i hele løkken by fordi alt det her sand

bruge det til noget konstruktivt som man har gjort tidligere

vi tidligere har skrevet om det her og der har været noget

til klitfod osv som regionen ikke har noget med at gøre og det er jo derfor jeg gerne vil høre ministerens holdning til

der har en interesse i at en hel by skal sande til

derfor at man skal tage højde for de her forhold når man skal lave en løsning

højde for hvad det er der gør sig gældende

det hele til at spille sammen for borgerne

jo derfor jeg spørger ministeren i dag

sikker på at ministerens system arbejder på

samme lokale viden og derfor nævner jeg det når man skal måle kystudviklingen på strækningen er det mest korrekt at anvende skræntkantens beliggenhed som mål for udviklingen og ikke strandens bredde da den varierer selve campingpladsen ligger helt ud til skræntkanten der ligger cirka tyve

havspejlsniveau hvis man sammenligner beliggenheden af skræntkanten i nitten ni og halvfems med beliggenheden i to tusind og fjorten

det kan man se på flyfotos på

på danmarks miljøportal en tilbagerykning på nul m

om året gennem de seneste femten år svarer til langtidsgennemsnittet for denne strækning nogle bedømmer måske strandens tilstand ud fra bredden af stranden men den varierer med blandt andet vind og vejr og ikke mindst vandstand desuden påvirkes strandens bredde også af den nordgående kystlinjes ud og indbugtninger og derfor anvendes skræntkanten som

spørgsmål der stod tilbage som ubesvaret og jeg ved at forskellige mennesker har forsøgt at aktindsigt i den her sag

at jeg forstår det eller er enig i det for sagen er jo den og det kom ministeren ikke ind på at det er

hjørring kommune fik at vide at de skulle rykke de såkaldte trykudligningsrør op

det forlyder også at lokale fiskere tyske turister og andre graver dem ned igen

at det forholder sig sådan er at de rent faktisk står dernede jeg ved ikke præcis hvor de er henne for

vil høre ministeren om hvordan det kan være at kysten syd og nord for i nogle tilfælde efter de her storme har lignet rene krigszoner jeg ved at ministeren selv har været oppe

lidt underligt er der en sammenhæng er der en anden naturlig forklaring

derfor jeg spørger ministeren og jeg har spurgt kystdirektoratet som

hvad det er der virker af kystbeskyttelse her har vi altså noget der ser ud til at kunne klare sig vældig vældig fint og andre steder fungerer det mindre godt

og uanset den pågældende sag

kan jeg selvfølgelig ikke gå ind og anbefale at man bruger rørene skulle det vise sig at der blev lavet

et nyt forsøg og at ny videnskabelig dokumentation

et kommet nu her og jeg synes jo at

både ministeren og kystdirektoratet skylder folketinget et svar der kan indgå i den sagsbehandling der ligger

der ligger to timers video derfra

er interesseret i det her og det er da interessant som ministeren er inde på om det her er noget der virker for jeg tænker da også at ministeren har set det ritzautelegram

og hvad er årsagen præcis til

anderledes ud end den gør andre steder altså

at undersøge nærmere hvad årsagen kan være

har raseret vores land og rykket tredive huse

kunne være interessant at få undersøgt om ikke ministeren selv synes at det er underligt

mirakel et fænomen eller noget andet

mig den syvende oktober to tusind og seksten at man ville bestræbe sig

at have sagen færdigbehandlet i første kvartal i år jeg har så nu forhørt mig om status for sagen i det nye miljø og fødevareklagenævnet som nu hører under erhvervsministerens ressort og derfor ikke

og erhvervsministeriet har oplyst at jyllinge nordmark sagen er på dagsordenen på det første nævnsmøde som afholdes den attende april

vi må konstatere at såfremt sagen ordnes den den attende april

ikke nået det man har stillet borgerne i udsigt er det korrekt forstået

fredningsnævnet og vandløbsregulering og åbeskyttelse

de her klager

kan behandles parallelt frem for i forlængelse af

tak for

sårbare

fuldt ud at vi i dag står med nogle alvorlige udfordringer i forhold til denne mindre gruppe af de grønlændere der bor i danmark

det har flere undersøgelser også slået fast her på det seneste og når vi har de udfordringer

mange flytter til danmark uden at have et sted at bo uden et netværk og uden at kunne tale dansk særlig godt hertil kommer så også kulturelle forskelle

kan det også være rigtig svært at komme til danmark og finde et ståsted i det danske samfund grønland har overtaget det sociale område i grønland samtidig mener jeg dog at er en fælles opgave mellem grønland og danmark

der er for socialt udsatte grønlændere der flytter til danmark grønland har for eksempel igangsat en undersøgelse om flyttemønstre til danmark for at finde ud af årsagerne til problemet

er der også i satspuljeaftalen og sytten afsat midler til både udsatte grønlændere her i landet og til udsatte børn og unge i

påpeget hvorfor man rent faktisk vælger

skal ikke være nogen tvivl om at der ikke er nogen af os her som har noget imod at der kommer grønlændere til danmark men det skal da ved gud være

derfor tænker jeg på hvad hvad

så vi har en større viden om hvorfor der rent faktisk er er en stigning

og og dermed et ændret flyttemønster så jeg glæder mig til at se

der er noget uddannelse at se frem til og her er en mulighed for at få en bolig når man

som grønland har overtaget det betyder også at det er grønland selv

selvstyreloven og det

og at der er stor opmærksomhed også på de sociale problemer for børn og unge i grønland når det så er sagt

for grønlands kompetence på området jo selvfølgelig ikke udelukker en åben dialog om de komplekse problemstillinger som grønland står over for ikke mindst

vi har flygtninge inden for rigsfællesskabets grænser og dertil troede

vi skulle nå tænk sig engang at der er nogle

for at komme herned og prøve lykken fordi der muligvis er udsigt til

nogle bedre levevilkår det synes jeg da er rystende og jeg synes ikke man bare kan sige at

det et dansk problem og jeg synes vi skal være fælles om

en dialog på området og den dialog har vi også det kan jeg forvisse om og det betyder også

er i dialog med de grønlandske myndigheder om hvordan vi kan understøtte en positiv udvikling jeg har selv haft møde med børneministeren deroppe

til de udsatte grønlændere her i danmark det er vi faktisk i gang med at forbedre igennem et satspuljeprojekt hvor udsatte grønlændere kan få en kontaktperson som har en grønlandsk baggrund og som skal bidrage til at fastholde kontakten til borgeren derudover handler det jo om at få udbredt den viden og de gode erfaringer som vi også har gjort os med den strategi der hedder strategien for socialt udsatte grønlændere som er fra satspuljeaftalen seksten

kommunerne til at forbedre deres indsats over for udsatte grønlændere der er blandt andet afsat midler til de grønlandske huse og

så kan vi vel ikke bare sige jamen vi har sat noget i gang

bliver lagt ned så synes jeg måske at man skal gøre mere end

analyser og

juridisk bistand hvor vi kommer med faglig sparring og hvor vi

en grundig dialog og opfølgning

af job det kan være af kærlighed af mange årsager men vi må også bare sige at der

falder mellem to stole altså det er et faktum at der er er nogle som som aldrig kommer videre i livet og ligefrem søger hertil i håb om at der er et lille græsstrå at klamre sig til

er da fuldstændig bevidst om at det er det grønlandske hjemmestyre der har det her område men når de befinder sig i danmark

er det os der tager os af dem og derfor er det også os der skal have en dialog

flygtninge i rigsfællesskabet for det er

bliver bevidst om at selv indsatte beder om at komme til danmark i stedet for at være i de vante omgivelser så langt væk fra

må ligge store overvejelser til grund for

derfor mener jeg at en dialog med med selvstyret i grønland

de børn der kommer i et børnehus har det i sagens natur meget meget svært

er det også vigtigt at de møder voksne de kan have tillid til voksne som hjælper dem og som så nænsomt som overhovedet muligt kan udrede hvad der er sket og hvad barnet har behov for

skal være koordineret i en situation der kan være overvældende i forvejen

lavet en børnevenlig ramme om det tværsektorielle samarbejde mellem de sociale myndigheder sundhedsmyndighederne og politiet som

for politiet og dermed for videoafhøringer af børn

i pressen og her i folketinget givet udtryk for at det ikke er acceptabelt at der flere steder i landet

ventetider og at de ventetider skal ned og justitsministeren stod så sent som for en uge siden her og redegjorde for hvilke tiltag der tages i den retning jeg har noteret mig at han har bedt rigspolitiet om inden udgangen af april at få en status på hvordan det går med at nedbringe sagsbehandlingstiderne

at børns trivsel velvære og så videre

jeg så godt tænke mig også i forhold til at justitsministeren og socialministeren faktisk kommer fra det samme parti

at man har en rigtig god dialog og at man måske også presser lidt på i forhold til at

få ændret de her forhold det er således

faktisk kun er tre af de tolv politikredse der i dag lever op til det som man skal i forhold til tiden vi ved at når børn ikke bliver videoafhørt meget hurtigt

være meget skadeligt for det enkelte barn vi ved det er en belastning

afhøring vil gøre at barnet trods alt føler sig hørt at det kan komme lidt videre og man vil undgå at se stressede børn for det kan også stresse børn rigtig meget

den sociale vinkel ind for jeg står her jo også som socialordfører og det er derfor jeg gerne vil have socialministeren på banen i forhold til det

være lidt varsom med at selv om det nu viser sig at der

besøgt børnehuse og ved hvordan det foregår det er nogle fantastiske rammer det kan gøres i hvor man virkelig beskytter børnene mest muligt men politiet siger

at det kan være svært at få samlet den her gruppe af mennesker som skal deltage i det og gerne høre er det ikke noget som socialministeren kan prøve at gøre et eller andet ved

egentlig er noget praktik der gør at det forsinker en proces som faktisk kan være invaliderende

altid kan arbejdes i retning

tror på at det er afgørende vigtigt at vi får taget hånd

kan muligvis gøres bedre men jeg synes faktisk at det er et godt stykke arbejde der bliver gjort og jeg hører heller ikke nogen sige

er store geografiske forskelle i

ministeren på en

på banen og tage den her dialog med sin ministerkollega

agter at gøre eller vil man bare lade stå til og sige vi må bare håbe at

skoledag jeg går ud fra at det er det samarbejde som spørgerne henviser til jeg vil ikke kloge mig på de forskellige parters bevæggrunde for initiativet det må spørgerne høre parterne om jeg kan dog konstatere at kommissoriet for samarbejdet tager udgangspunkt i at folkeskolen fortsat står over

at der er behov for at visionen bag folkeskolereformen virkeliggøres og at parterne med ansvaret for gennemførelsen af reformen står sammen om denne indsats jeg går derfor ud fra og håber at årsagen til initiativet er et ønske fra parternes side om at gøre skoledagen endnu bedre regeringen mener jo som spørgerne formentlig

afgørende at der fortsat sikres ro om folkeskolen samtidig

om der er behov for enkelte justeringer som opfølgning på erfaringerne med reformen jeg læser initiativet som et initiativ der ligger godt i forlængelse af regeringens ambition om at sikre ro om folkeskolen det er dog samtidig vigtigt at initiativet ikke bliver en sovepude for folkeskolen jeg er derfor

da det er afgørende at give eleverne en motiverende skoledag jeg håber at de vil tage deres erfaringer og drøftelser med ind i det fælles samarbejde vi har i kvalitetsforum for folkeskolen hvor alle

den forandring som skolen er i gang med understøttes bedst muligt det er altså jer i regeringen der har skrevet det

på den åbne skole hvor vi kan se at der også er

som står i spidsen for at kritisere en regering

fælle fra regeringspartierne kommer med så massiv kritik

at der skal være ro på folkeskoleområdet fordi man føler at der ikke er

også betyde at ministeren har et ansvar hvad agter ministeren helt konkret at gøre for

som fortalte om at i nogle kommuner

men desværre også temmelig mange steder hvor man kan sige at det ikke fungerede godt nok

mit ansvar som minister

arbejde med at de elementer der er i skolereformen kommer til at

skoledagen for det er det der er vigtigst for eleverne

jens vase som jo er formand for danske skoleelever har sagt

brug for ro om reformen det får man ikke gennem alle mulige forsøgsordninger hvor man eksempelvis piller ved den understøttende undervisning det er lige præcis det

et ønske om fortsat at arbejde med at gøre skoledagen bedre for eleverne da de udfordringer som folkeskolereformen blev iværksat på baggrund af fortsat ikke er løst jeg har noteret mig at nogle af parterne er utilfredse med det rammeforsøg som jeg vil sætte i gang hvor skoler får mulighed for at afprøve forskellige måder at tilrettelægge undervisningen på og hvor skoledagen samtidig bliver kortere hvis det er den kritik som spørgeren henviser til er det helt korrekt at nogle af parterne har konfronteret mig med deres utilfredshed med forsøget

der skal være ro omkring folkeskolereformen og om folkeskolen i det hele taget påtager ministeren sig et ansvar i forhold til det her set i

tale med elever med forældre

et arbejde med at følge med i den følgeforskning der er omkring folkeskolereformen

handler om et ansvar for at folkeskolen fungerer og at den fungerer på en måde så eleven helt ude i klasselokalet bliver mødt af en god undervisning

brug for en misforstået frihed der sætter skolerne så fri

tre hundrede små joller der sejler i hver deres retning opfatter ministeren det

kommunerne synes at de mangler at få arbejdsro omkring reformen så opfatter ministeren det her som værende et signal til ministeren fra kommunerne om at det

den dialog pågår jeg har en forpligtelse ikke kun over for kl men

kommunerne og over for borgerne

altså ønsker ro om folkeskolen dels fordi

mener det samme som en enig forligskreds

har et ansvar her og hvad vil ministeren gøre

reformen jeg ved ikke præcis hvad det er for en uro på folkeskoleområdet som spørgeren henviser til

kl kritiserer hvis spørgeren henviser til det forsøg som jeg vil igangsætte med mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

et forsøg der giver skoler der ønsker det mulighed for at prøve om de ved at omlægge nogle timer til konkrete og afgrænsede pædagogiske kvalitetsunderstøttende indsatser i overensstemmelse med lokale prioriteringer ønsker og behov kan mindske gabet mellem de dygtigste og de svageste elever at nogle skoler får mulighed for at lave forsøg mener jeg på ingen måde er udtryk for en generel uro på

det ministeren sagde altså hvis man har læst

fra kommunernes landsforenings

vil man jo se det helt ekstraordinære

kommunerne efterspørger arbejdsro til folkeskolen ministeren har sågar fået et brev tilsendt hvor de pointer der har været fremført i offentligheden er gengivet derfor undrer det mig lidt at ministeren så står og siger at det det har hun sådan set ikke rigtig nogen erindring om men så lad os bringe erindringen frem det er jo alvorligt

skal være med til at sikre at børnene kan få en ordentlig uddannelse få en ordentlig og rolig gang i folkeskolen kritiserer ministeren som

jo ikke hver dag det ses det håber jeg trods alt ministeren er enig i når man lytter til de ting der bliver sagt fra de her organisationers side er det jo heller ikke småting derfor

er det vel relevant at spørge ministeren om det overhovedet gør indtryk at man har så stor en andel af hovedorganisationerne på folkeskoleområdet som beder om arbejdsro

et ansvar for den uro der har været

bruge ressourcerne en lille smule anderledes

at imødekomme lokale behov og lokale prioriteringer det

der er blevet sat i gang herunder også nogle af de rammeforsøg

kommer oftere til tiden og er hurtigere til at skabe ro i klassen

er vurderingen i den trivselsundersøgelse der blev offentliggjort i tror jeg august måned sidste år

meget meget positivt

beskyldt for at skabe uro om folkeskolen kan ministeren ikke godt se

synes ministeren ikke det er rimelig usædvanligt

hovedansvaret for folkeskolen sender sådan et brev kritiserer ministeren

en voldsom stigning er i forældrenes vurdering af uro i klassen det er en af de mest markante stigninger er desværre det er forældrenes vurdering af uro i klassen

og det lærerne leverer i folkeskolen

vi selvfølgelig hjælpe skolerne til at blive bedre til at

når ministeren får et brev fra seks væsentlige aktører i folkeskolen der blandt andet skriver at skoler og kommuner kan gennemføre deres arbejde uden at der rejses tvivl om rammerne for folkeskolen og det er sådan at man har en forligskreds som er fuldstændig enige om det og kritikken

eksempel som er mindre evident end det som jeg fremførte

der er det som følgeforskningen har undersøgt

dels er der stor interesse fra de fagprofessionelles og

hvor det ikke går godt er det som ministeren trækker frem nu

seks og halvfems procent af forældrene er tilfredse med folkeskolen

for at fortælle den gode historie i stedet for at trække

vi både kan have en dialog her

i socialdemokratiet det er klart

er tilfredse og niveauet er cirka det samme

vi bliver ved indtil vi får fundet ud af om ministeren ser med tilsvarende alvor på vigtigheden af at få implementeret den her reform ordentligt jeg må bare konstatere at ministeren har kaldt den her reform virkelig voldsomme ting tidligere

ansvar for den uro som de her foreninger foreninger mener der er på folkeskoleområdet ministeren er trods alt minister det er hendes ansvar så det er meget enkelt bare

det har jeg sagt nogle gange i løbet af i dag og jeg siger det gerne igen det der er vigtigt for eleverne

at skoledagen fungerer helt ud i klasselokalet og det er

samme minister

ministerens ageren har været med til at sikre uro om folkeskolen så det ministeren står her og siger

er meget tilfreds med den måde det foregår på

uro jeg ved ikke om man i folkeskolen i dag undervises i kaosteori men man

det er da noget af en udtalelse de som skal være med til at bære folkeskolereformen igennem og som har skrevet

ministeren når nu sådan et brev kommer ind i postbakken til ministeren så læser

folkeskolen altså at den vil gøre ondt på eleverne og at det var verdenshistoriens største projektarbejde

at de her organisationer som alle

jeg ikke arbejder alene og særskilt med det

som meget gerne skulle skabe ro om skolen og helt ud i klasselokalet

om det gode arbejdsliv om det gode børneliv om forældresamarbejdet det er jo nogle af de ting som jeg samarbejder med de

hvor vi har nedsat arbejdsgrupper der arbejder med de her temaer det er en dialog som er vigtig og min forventning er at den faglige

jo ikke hvem som helst som skriver det her brev

er det naturlige spørgsmål jo bare igen anerkender ministeren et ansvar for at der er skabt uro på folkeskoleområdet

at organisationernes vigtigste perspektiver her

så det er jo det vi skal mødes om det er det vi har et fælles ansvar for og det er også det jeg læser at organisationerne er optaget af nemlig at skabe en endnu endnu bedre skoledag for

det der tilsammen skal give ro i skolen og helt ud

var landet på mit skrivebord

hvert fald have taget en samtale

er sådan at ministeren mener at min kollega herre morten bødskov lægger ord i munden

at tage yderligere initiativer

jeg læser mig til står i brevet

som jeg også kan forstå på parterne er jo at de har en interesse i at udvikle skoledagen

så vi kan høre fra ministerens egen mund hvad det var

lægger ord i munden på ministeren men ministeren sagde ret klart og tydeligt at hun ikke ville tage yderligere initiativer

vil bare bede om at det bliver læst højt en gang

for elevernes skoledag det er ansvaret for lærernes

den dialog der skal styrke skoledagen og skabe ro helt ud i klasselokalet

men det er jo det faglige samarbejde der samler os og det er også det som parterne siger i deres brev

skoledagen skal komme til at fungere endnu bedre det er det arbejde

skabe uro og usikkerhed om den og nu

derfor synes jeg bare at det er rimelig paradoksalt at de trivselsundersøgelser der er

peges på at der er kommet mere ro og orden i klasserne og det er godt siger eleverne men den der er blevet et problem er ministeren og ministeren bliver nu

en perlerække af store organisationer som har hovedansvaret for at få folkeskolereformen til at

at det kunne kunne være man skulle prøve at tage et initiativ for ligesom at for lagt det ned

folkeskolereform vi alle sammen forhåbentlig har et ønske om skal blive en succes

at udrede inden tredive dage når de overtager en patient lad mig derfor straks slå fast at der ikke er indgået nogen ny postaftale postaftalen fra den tredje maj to tusind og seksten er den senest indgåede aftale hovedparten af elementer i aftalen blev udmøntet per første juli to tusind og seksten i en såkaldt individuel tilladelse til post danmark som gælder til den enogtredivete december to

der har været omtalt i pressen er en ny produktionsmodel som post danmark planlægger at indføre denne nye produktionsmodel kan rummes inden for rammerne i postaftalen fra maj to tusind og seksten ifølge aftalen med staten skal post danmark levere tre og halvfems procent af standardbrevene inden for fem hverdage det skal post danmark fortsat med henvisning til blandt andet dette servicekrav er det post danmarks plan

omdeles breve en gang om ugen på en fast dag et geografisk område modtager

hver mandag et andet geografisk område modtager post hver tirsdag og så videre

man ved og man ser at det er et problem i dag

at få leverancer frem i løbet af et

derfor er mit spørgsmål også til ministeren hvem i regeringen bærer ansvar for den forringelse der

at få sundhedsministeren til at tage ansvar

at skulle besvare spørgsmålet og skubbede det over til transportministeren og derfor er det jo helt klart min forventning at transportministeren

kæmper for patientsikkerheden smidigheden den høje kvalitet som vi alle sammen gerne vil have i vores sundhedsvæsen netop nu

bioanalytikere fra region nordjylland

her er en udfordring og det ministeren sluttelig siger til mig er at quickbrevene er fra dag til dag jamen sådan er det jo ikke

at der er problemer med at få leverancerne ført igennem fra dag til dag konsekvensen er

akut syge børn og voksne hvis liv og helbred og helbredelse står på spil

leverancer det er det frie marked i henhold til den postaftale som herre flemming møller mortensens parti har indgået er det et spørgsmål om udbud og efterspørgsel hvilke virksomheder der kan levere og hvilke der ikke kan levere og det er op til postkunderne at benytte de virksomheder som bedst leverer en service som postkunderne efterspørger så det er ikke inden for postaftalen den postaftale som jeg skal stå på mål for

så post danmark sammen med regionerne får mulighed for at finde ud af hvad der kan være være af specifikke årsager til den oplevede utilfredsstillende kvalitet citat slut det er ministerens ord og derfor vil jeg gerne spørge ministeren hvor langt man er kommet i den her separate kvalitetsmåling som jo altså skulle finde årsagerne til

som opererer på et marked med private firmaer så der er ikke anderledes regler der end der er hvis

fra andre

er ikke under mit ressortområde at kunne pålægge post danmark at skulle gøre det på en bestemt måde det eneste jeg kan sige er at der er et frit marked og hvis man er utilfreds med den ene leverandør af post

skal man gå til en anden leverandør af post som man har mere tillid til postaftalen regulerer alene at der skal kunne leveres b post

har svært ved at levere den rigtige patientsikkerhed den rigtige kvalitet ministeren siger bare at det er det frie marked og

frie markeds kræfter der må husere jeg må blot sige

med højst fem hverdages forsinkelse

hvis herre flemming møller mortensens parti ønskede at postaftalen også skulle rumme noget om quickbreve så skulle herre flemming møller mortensens

have krævet det i postaftalen problemet var at det ville være

og det var ikke en pris som blandt andet herre flemming møller mortensens

om hvad der virker og der er også tendenser som peger i retning af at indsatserne har den ønskede virkning der er siden to tusind og seks og frem til to tusind og atten afsat midler i landsbyggefonden til helhedsplaner med boligsociale indsatser infrastrukturforandringer og renoveringer i udsatte boligområder det er lovbestemt at de boligsociale indsatser skal evalueres

sfi og rambølls evaluering af to tusind og seks til

ti puljen blev offentliggjort i efteråret to tusind og seksten evalueringen viser at flere i de udsatte boligområder er kommet i beskæftigelse både hvad angår tilflyttere og beboere som i stigende omfang er kommet i arbejde dertil kommer at beboerne føler sig mere trygge deltager i flere aktiviteter og i det hele taget mener at boligområderne er bedre end deres rygte det er positive resultater der er i forbindelse med sfis evaluering løbende offentliggjort delresultater som har påpeget udfordringer med organiseringen og styringen af indsatserne i de udsatte boligområder det har ført til ændringer både i forbindelse med udmøntningen af

fjorten puljen og den nuværende pulje som finansierer boligsociale indsatser i perioden tusind og femten til atten der er indført krav om entydig ledelse af helhedsplanerne og kommunalt engagement landsbyggefonden skal endvidere prioritere aktiviteter med dokumenteret effekt

har fortrinsret til økonomisk støtte det bygger på at undersøgelser viser at en kombination af strukturelle forandringer af områdernes fysik og en social indsats har dokumenteret socioøkonomisk effekt for beboerne i de udsatte boligområder af samme grund er der også prioriteret betydelige midler til infrastrukturforandringer i de udsatte boligområder jeg mener at der er grund til at tro at de skærpede krav til aktiviteter og indsatser i de udsatte boligområder

positiv betydning for effekterne af de indsatser som er iværksat og som endnu en indikator på at det går den rigtige vej i de udsatte boligområder er antallet af ghettoområder for andet år i træk nede på fem og tyve

men hvis man så går ned og kigger på de sidste år

kan man godt ane fremgang forskellige steder men jeg er enig i at den førte boligpolitik i danmark

været en entydig succes og nogle gange må man også sige

danmark som flygtninge og immigranter

om vores beskæftigelsespolitik og vores skattepolitik men det handler måske også om hvorvidt det egentlig er klogt at

henvise alle boligsociale problemer til bestemte udvalgte områder i stedet for at vi har en åbenhed over for at boligsociale problemer måske også kunne løses af andre end bestemte almennyttige boligorganisationer og deres afdelinger hvor der i forvejen er store boligsociale problemer

ikke kun tiltrækker personer der er uden arbejde og måske også

det handler også om en åbenhed over for at

kan bygges eller etableres andre former for boliger

også kan være ejerboliger eller måske noget privat udlejning eller lignende så det er en rimelig stor opgave

det er jeg fuldstændig enig i og det vi gør nu kan bidrage til at lidt i den rigtige retning men men det kæmpestore ryk kræver

ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for

grønlændere som er bosat i danmark og som betaler ikke kun deres almindelige skat

også deres kirkeskat og derfor forventer de jo at det er en hundrede procent dansk betalt præst som også betjener dem

af de grønlændere der er i danmark som jo får en betjening

andre som har sværere ved det og det her er jo

at forankre det også i oprettelsen af menighedsråd og

og jeg skal nok melde tilbage så snart jeg kan sige noget mere præcist om hvad det så

og hvad skal der til før ministeren vil efterkomme de grønlandske folkekirkemedlemmers ønsker om mere kirkelig betjening på modersmål og oprettelse af egne

her spørgsmål og jeg har også holdt møde med andre grønlændere som har en interesse i det

kirkeministeriet og grønlands selvstyre som jeg også nævnte i det første svar er i gang med at drøfte spørgsmålet nærmere jeg tror det er meget vigtigt at vi

set en forudsætning for at kunne oprette de ønskede menighedsråd

i danmark men det er også rigtig vigtigt at bemærke som jeg også lige antydede i mit foregående svar at der er mange hensyn at

hensynet til den kirkelige betjening af grønlændere her i danmark men også hensynet til den kirkelige betjening af grønlændere i grønland derfor

er det mig altså ret magtpåliggende at der er en god og åben dialog med grønlands selvstyre i

af den tolvte oktober to tusind og femten til grønlandsudvalget på et et spørgsmål

i den retning heraf fremgår det at den grønlandske befolkningsgruppe efter udenrigsministeriets opfattelse besidder så tilstrækkelig mange særegne karakteristika at det grønlandske folk kan betegnes som et folk i folkeretlig forstand men dertil kommer så at grønland er en del af vores rigsfællesskab og det er det

befolkning som er i danmark har en særstatus i forhold til andre minoriteter

for to tusind og seksten prioriteret en milliard kroner årligt til at støtte kommunernes værdighedspolitikker og med finansloven for to tusind og sytten har vi

de næste fire år til en bedre ældrepleje det dækker blandt andet over tre hundrede og firs million kroner årligt fra

en halv times ekstra hjælp om ugen som de selv kan beslutte hvad skal bruges til og så har vi i satspuljekredsen hvor også socialdemokratiet sidder med aftalt en demenshandlingsplan som over de næste fire år prioriterer fire

og halvfjerds million kroner til blandt andet bedre udredning og behandling af demens samt mere kvalitet i plejen og omsorgen det betyder at kommunerne samlet set bruger flere penge på ældreplejen under denne regering end under den tidligere i forhold til den konkrete prioritering i brønderslev kommune må jeg sige at jeg ikke kender baggrunden men jeg forventer selvfølgelig at de ansvarlige kommunalpolitikere har vurderet at der stadig kan ydes den omsorg og pleje som de enkelte beboere har brug for jeg tror vi giver de ældre den bedste pleje og omsorg ved at man lokalt i kommunerne vurderer hvad behovene er på den måde kan man tage hensyn til de lokale forhold i brønderslev som naturligvis er anderledes end forholdene i for

tryghed og værdighed for de mennesker og familier der rammes af det jeg synes måske bare at at den her situation viser at

vi ikke dækker det demografiske træk i den kommunale

vil der blive trukket fra med den anden hånd og så vil

udvikling medfører men jeg mener også at vi skal passe på med at fortolke

træk sådan at der er en en til en

flere ældre og så udgifterne til ældre

mekanisk omregnes til konkrete udgifter med andre ord vil stigningen i antallet af ældre ikke nødvendigvis forudsætte en tilsvarende stigning i ældreudgifterne og det er der så flere grunde til kommunerne forbedrer løbende indsatsen for eksempel i

organisering og ny velfærdsteknologi de har øget fokus på rehabilitering sundhedstilstanden hos ældre er forbedret og deres plejebehov er blevet mindre og det er også flest af de yngre ældre som

og det betyder jo så ikke at kommunen dermed

vores demente medborgere når vi så samtidig kan se at ministerens eget parti går ind for

betyde sekstentusind færre offentligt ansatte i forhold til hvad der er brug for

fem og tyve jeg forstår ikke hvordan man kan have den økonomiske holdning samtidig med

er det misforhold jeg simpelt hen ikke kan få til at gå op for det

betyde dårligere forhold og det må ministeren så svare på

mindre tryghed om natten fordi vi holder kommunerne i en økonomisk situation der betyder at man

ikke sammenhæng mellem ministerens økonomiske politik og

økonomiske rammer for kommunernes opgaveløsning fastsættes jo i den årlige økonomiaftale mellem kl

og vi har altså prioriteret en milliard

understøtte kommunernes værdighedspolitikker og

til klippekortet til plejehjemsbeboerne samt bedre mad til de ældre og en stor del af de midler